bolig og landdistrikter lovforslag nummer hundrede og ni og fyrre

titlerne på de anmeldte sager vil også fremgå af folketingstidende DK

den radikale folketingsgruppe har meddelt mig at den har udpeget medlem af folketinget sofie carsten nielsen som medlem af

danmarks nationalbanks repræsentantskab for den resterende del af indeværende funktionsperiode

at afstemningen om de eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på torsdag den enogtyvende februar jeg giver først ordet til ordføreren for forespørgerne fru pernille skipper fra

det kan være populært sagt specielt

ministeren flere gange har påpeget at der faktisk er tale om en ændring i forhold til

tidligere har været fremsat i

folketinget under den tidligere regering det er

at man på den ene side

man gerne vil gøre en indsats for god regeringsførelse man skriver i flotte vendinger hvor vigtigt høringsprocesser er

på den anden side så vælger helt at undlade

interesseorganisationer og eksperter og interessenter og foreninger

endnu mere underligt ja nærmest paradoksalt

om åbenhed som handler om

sikre kontrol med regeringens

derfor har vi indkaldt til den her hasteforespørgsel og håber på at få en forklaring fra ministeren på hvorfor

og hvorfor det ikke ikke er relevant særlig set i lyset af at ministeren mener

at der indholdsmæssigt er tale om et andet lovforslag end det

for det er der en både god og selvfølgelig også saglig grund til generelt

slå fast at det naturligvis er udgangspunktet at lovforslag skal i høring inden de fremsættes men der gælder dog visse undtagelser hertil efter retningslinjerne på området foretages der således blandt andet ikke høring

et lovforslag som bygger på en betænkning der allerede har været i høring her kan jeg henvise til justitsministeriets vejledning om lovkvalitet

på side seks og halvtreds altså i justitsministeriets vejledning om lovkvalitet som eksempler på det kan jeg fra mit eget område eksempelvis som sagt nævne følgende lovforslaget om

dansk straffemyndighed som bygger på jurisdiktionsudvalgets betænkning fra to tusind og syv blev ikke sendt i høring forslaget til en ny lov om tilhold opholdsforbud og bortvisning som bygger på strafferetsplejeudvalgets betænkning fra to tusind og elleve blev heller ikke sendt i høring det samme gælder det lovforslag om

seksualforbrydelser som bygger på straffelovrådets betænkning fra to tusind og tolv det lovforslag blev altså heller ikke sendt i høring tilsvarende

vil forslaget til en ny pet lov som bygger på det såkaldte wendler pedersen udvalgs betænkning og den politiske aftale mellem venstre konservative og dansk

at mange andre eksempler også kunne nævnes som bekendt

indgået en politisk aftale med venstre og det konservative folkeparti om en ny

jeg er meget tilfreds med at regeringen nu på baggrund af en meget bred politisk aftale jo så selvfølgelig har fremsat et forslag til en ny

udbygger på en lang række punkter den gældende

grundlæggende principper om åbenhed og demokratisk kontrol med den offentlige forvaltning

i folketinget så de fælles spilleregler for offentlighed

forvaltningen og også kontrol med magthaverne er bredt anerkendt og accepteret på tværs af

stor tilfredshed at jeg har noteret mig at mere end to tredjedele altså mere end to tredjedele af folketingets mandater står bag den politiske aftale om en ny

i den gældende lov jo allerede findes regler der begrænser adgangen til aktindsigt nogle gange

man få den modsatte opfattelse men virkeligheden er faktisk den at der i den gældende lov og de gældende regler i dag allerede findes regler der begrænser adgangen

har den debat der har været om offentlighedsloven

om den såkaldte ministerbetjeningsregel der blev blandt andet peget på at reglen var for upræcis og kunne opfattes som en blankocheck til at meddele afslag på aktindsigt den kritik

kritik vi har lyttet til reglen om ministerbetjening er således blevet præciseret i regeringens lovforslag begrebet ministerbetjening

direkte i bestemmelsen hvornår dokumenter kan undtages fra aktindsigt samtidig

det gjort meget klart at reglen skal bruges restriktivt og ikke er et tag selv bord for centraladministrationen til at forhindre åbenhed formålet med reglen er at ministeren og embedsmændene får et rum hvor der kan være fortrolighed omkring de politiske processer det er der behov for det handler jo blandt andet om at sikre at skiftende regeringer kan fungere og modtage en tilstrækkelig kvalificeret rådgivning det er en forudsætning for at vi kan have et velfungerende

også vil gælde for selskaber hvor det offentlige har en betydelig ejerandel ligesom kommunernes landsforening danske regioner

af loven i modsætning til i dag vil man efter den nye lov kunne få aktindsigt i såkaldte bødeforelæg som selskaber har vedtaget i forhold til for eksempel arbejdstilsynet fødevare og miljømyndighederne det betyder

virksomhed vedtager et bødeforelæg for at overtræde arbejdsmiljøloven fordi en byggeplads ikke er indrettet sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ja så er der som udgangspunkt adgang

også pege på at man fremover i videre omfang også vil kunne få aktindsigt i myndighedernes såkaldte interne faglige vurderinger ligesom det også er tydeliggjort at der er adgang til eksterne faglige vurderinger det betyder at offentligheden i videre omfang kan få indsigt i sagkyndiges udtalelser om for eksempel videnskabelige og tekniske forhold det lovforslag som jeg har fremsat for folketinget her den syvende februar

udmønter den brede politiske aftale som

i efteråret og lovforslaget er i overensstemmelse med den politiske aftale baseret på det lovudkast som er indeholdt i offentlighedskommissionens betænkning fra to tusind og ni

den daværende folketingets ombudsmand hans gammeltoft hansen som formand kommissionen var bredt sammensat med repræsentanter fra både det offentlige universiteterne andre undervisningsinstitutioner og også

alle synspunkter for og imod aktindsigt er blevet vendt og drejet under kommissionens arbejde og resultatet

er blevet til en betænkning i to bind

seksten sider for at være præcis offentlighedskommissionens betænkning og det deri indeholdte lovudkast

været sendt i høring

tale om en bred høring der har omfattet alle interesserede parter lovudkastet har endvidere som nævnt været genstand for omfattende offentlig debat det gælder ikke mindst i forhold til den såkaldte ministerbetjeningsregel som jeg har noteret mig at stillerne af hasteforespørgslen især har henvist til

spørgsmålet om hvorfor lovforslaget ikke

sendt i høring så for nu at sige det helt klart når regeringen ikke har sendt forslaget til en ny

lovforslaget som nævnt er baseret på offentlighedskommissionens lovudkast der allerede har været gjort til genstand for en bred høring og også for en omfattende offentlig debat regeringen har med andre ord fulgt det som er sædvanlig praksis altså at et lovforslag ikke sendes i fornyet høring hvis det bygger på en betænkning der har

forbindelse gerne minde om at den tidligere regerings forslag til en ny

heller ikke heller ikke blev sendt i høring forud for fremsættelsen for folketinget hvilket jo dengang ikke gav anledning til nogen kritiske røster derudover vil jeg sige at der ud over den omfattende debat der allerede har været også fortsat selvfølgelig vil være lejlighed til at få debatteret og belyst de forskellige synspunkter vedrørende indholdet af

jeg vil her afslutningsvis pege på at justitsministeriet efter vedtagelsen af lovforslaget vil udstede en

vil blive sendt i høring således at vi får sikret at vejledningen er både tilgængelig og pædagogisk og samtidig efterkommer det behov der måtte være for uddybende forklaringer af lovens regler

ikke gå nærmere ind i spørgsmålet om indholdet af lovforslaget som vi jo alle sammen får tid til

når det førstebehandles den seksogtyvende

denne måned når den tid kommer altså når vi førstebehandler og i øvrigt igangsætter behandlingerne siger det selvfølgelig sig selv at jeg er indstillet på at svare på alle de spørgsmål som lovforslaget måtte give anledning til

var glade da vi læste regeringsgrundlagets afsnit om god regeringsførelse

masse flotte intentioner der står bla

at regeringen vil sikre en høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister

fremlægge synspunkter der står at regeringen vil indlede dialog med folketingets partier om hvordan man kan fremme lovkvalitet åbenhed og parlamentarisk kontrol med regeringen og man forstår endda også på regeringsgrundlaget at det er regeringens intention at man vil forbedre de generelle muligheder

underligt at man vælger helt at lade være med at sende et lovforslag i høring for ikke at tale om

forklare at det er helt almindeligt det

bliver paradoksalt når det

er offentlighedsloven der ikke sendes i høring en lov som er helt grundlæggende for åbenheden omkring demokratiet og som giver befolkningen og kritiske journalister adgang til at holde øje med lovgivningsprocessen

generel mulighed for at kontrollere regeringens embedsførelse

høringsprocesser men bestemt også gennem en offentlighedslov så bliver det jo paradoksalt når det er offentlighedsloven der ikke sendes i høring det har

alle de høringssvar som er afgivet i forbindelse med

betænkningen som justitsministeren omtaler kunne genbruges var det måske mindre relevant men nu

jo faktisk tilfældet at justitsministeren mener

en kritik som han selv personligt og samtlige af de nuværende regeringspartier har været ude med

man har løst problemet man har lavet en præcisering

når det er tilfældet at man mener at man har løst nogle problemer

forbundene eksperterne alle dem der har kritiseret det tidligere lovforslag også er enige i at problemerne er løst for der findes vel kun to muligheder

med det tidligere lovforslag og så

eller også er der ikke brug for en høring

magen til det forslag som justitsministeren selv

begrundelse derfor

men det kan være at justitsministeren vil forklare det med at

fuldstændig det samme lovforslag som både han selv og de nuværende regeringspartier har kritiseret

hænger sammen med rimelige høringsfrister som sikrer at høringsparter har tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde kommentarer

og styrker det vidensgrundlag hvorpå folketinget lovgiver folketinget opfordrer

har også det grundsynspunkt at vi hellere vil have en høring for meget end en høring for lidt

og derfor har vi da bestemt sympati

er rejst en forespørgselsdebat her i dag hvor der bliver sat

kritisk lys på om det her lovforslag nu burde have været sendt i høring det er jo ikke en beslutning som

venstre har truffet at lovforslaget ikke skulle sendes i høring det er justitsministeren der har ment at det ikke var nødvendigt og det er justitsministeren der har mulighed for at træffe den slags beslutninger det er ikke noget som venstre på nogen måde ville have modsat modsat sig

justitsministeren havde ment at det burde have været sendt i høring det havde vi selvfølgelig støttet og

med justitsministeren i at det lovforslag der ligger nu praktisk talt er identisk med det lovforslag der blev sendt i høring af den forrige regering men som dengang ikke

skiftet synspunkt så man i dag

det lovforslag man i sin tid bekæmpede det synes vi er godt det er rart at man er blevet klogere i regeringspartierne

havde vedtaget det allerede i forrige samling men generelt er vi tilhængere af høringer og hellere en høring for meget end en høring for lidt

den her debat kunne måske give anledning til at vi fremover sådan mere generelt forholder os til spørgsmålet om lovforslag der baserer sig på

der kommer fra en kommission

jo ikke altid sådan at det man som regering fremlægger er fuldstændig identisk med det som kommissionen har

der kan være ting man tager med der kan være ting man ikke tager med og derfor kan vi

set godt forstå et synspunkt om at det var rimeligt at man at man også sendte selve lovforslaget i høring selv om der har været

den betænkning som lovforslaget baserer sig på så sådan en ændret praksis vil vi bestemt se positivt på fra venstres side

ikke har været i høring vi havde ikke haft spor imod at det kom det

den meget omstridte ministerbetjeningsregel hedder i dag noget andet den er blevet tydeliggjort og præciseret

har været sendt i høring svaret herpå er meget enkelt lovforslaget til en ny offentlighedslov er i overensstemmelse med den politiske aftale der sidder på det lovudkast som er indeholdt i offentlighedskommissionens betænkning og dette lovudkast har

sagt med andre ord de modtagne høringssvar over offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

indeholdte udkast til lovforslag kan læses på folketingets hjemmeside under lovforslaget til den nye offentlighedslov det er helt almindeligt at der ikke foretages høringer over et lovforslag som bygger på en betænkning der allerede har været i høring

offentlighedskommissionen med den daværende ombudsmand hans gammeltoft hansen i spidsen færdiggjorde sit arbejde med betænkning og lovudkast i to tusind og ni og herefter blev betænkningen lovudkastet på helt almindelig vis sendt i høring

og efterfølgende har lovudkastet været diskuteret debatteret bredt i offentligheden jeg har ikke ført nogen statistik men jeg mener det er fair at konkludere at især den såkaldte ministerbetjeningsregel har været genstand for debat som vi alle ved følger

den politiske aftale mellem regeringen og venstre og konservative at den tidligere regel om ministerbetjening præciseres sådan at det bliver tydeligt for alle som skal agere ud fra loven at reglen skal fortolkes og anvendes restriktivt denne præcisering som

der har været om denne regel

for igen at svare på spørgsmålet som i dag er rejst

i overensstemmelse med justitsministeriets vejledning om lovkvalitet altså at et lovforslag ikke sendes i fornyet høring hvis det bygger på en betænkning

vigtige aktører har haft mulighed for

også bidraget med deres relevante synspunkter både i offentlighedskommissionen i den efterfølgende høringsfase over kommissionens betænkning og lovudkast og i den offentlige debat siden to tusind og ni nu skriver vi to tusind og tretten og

forslag til offentlighedslov vil der fortsat være rig lejlighed til at bringe relevante synspunkter på banen bidrag kan som bekendt sendes direkte til retsudvalgets medlemmer ligesom borgere og organisationer er velkomne til at bede om foretræde for retsudvalget i forbindelse med lovbehandlingen men også efter at vi har afsluttet arbejdet med den nye offentlighedslov her i folketinget vil relevante parter blive inddraget idet at den vejledning der uddyber reglerne i den nye offentlighedslov vil blive sendt i høring

med at læse et forslag til vedtagelse op på vegne af venstre socialdemokraterne de radikale sf og de konservative

folketinget noterer sig at forslaget til en ny offentlighedslov i overensstemmelse med den politiske aftale mellem regeringen venstre og konservative er baseret på offentlighedskommissionens lovudkast som har været i en bred høring folketinget noterer sig desuden at justitsministeriet vil udarbejde en vejledning

jeg er ikke sikker på vi kan nå fire korte bemærkninger til hver ordfører men vi tager nogle stykker

lovforslag som bygger på en betænkning i høring vi kunne høre fra venstres ordfører at

modsat sig en høring vil socialdemokraterne

ud til interesseorganisationer eksperter forbund mennesker som ved rigtig meget

område og som har kritiseret det tidligere lovforslag

er baseret på betænkningen og betænkningens lovudkast

kunne vi jo stille forslag om at det kommer i høring og så kunne det rent faktisk blive vedtaget her i folketingssalen

sig at forslaget til en ny offentlighedslov i overensstemmelse med den politiske aftale mellem regeringen og venstre og konservative er baseret på offentlighedskommissionens lovudkast som har været i en bred høring som altså allerede har været i en bred høring

derefter notere os at justitsministeriet vil udarbejde en vejledning om offentlighedsloven som vil blive sendt i høring det er det jeg synes vi skal gøre

høring det her er jo ikke en hvilken som helst lov det her er en lov som giver åbenhed i et demokratisk land som danmark

skulle sørge for at der er nogle der kan kontrollere magthaverne

set også vores opgave som parlamentarikere at kontrollere magthaverne

sædvanlige procedure men hvis der kommer

konservative er det forslag vedtagelse som jeg har læst op det vil sige at det er det som jeg håber

bliver vedtaget i morgen når vi skal trykke på knapperne

socialdemokraterne de radikale sf og de konservative står bag

tage stilling til det så må jeg vende tilbage til min gruppe og

regering udsendte hvor begrebet ministerbetjening var

så var nogle man ikke kunne få indsigt i

så kommet en præcisering af bestemmelsen men det er de samme akter man kan få indsigt i og de samme akter man ikke kan få indsigt i vil socialdemokraternes ordfører

vi nu skal have førstebehandlet allerede på tirsdag og hvor vi skal diskutere

det her i detaljen jeg synes det er en rigtig god præcisering vi er kommet

i den her aftale og jeg synes det gør loven bedre jeg er overbevist om at lovgivningen kommer til virke endnu bedre end den

hensigten med paragraffen er den samme som hensigten var med den paragraf

regering hvor ordet ministerbetjening indgik

man kunne få aktindsigt i dengang kan man også få aktindsigt i nu

er jo at vi har lavet en præcisering som vil sikre at loven kommer til at virke som den skal sagt med andre ord

offentligheden selvfølgelig skal have aktindsigt jeg synes det er en rigtig rigtig god politisk aftale

såkaldte fjerde statsmagt nemlig journalister og private mennesker mulighed for at få aktindsigt i

giver mulighed for at se hvad der foregår der

sted som ikke burde finde sted og det

ny offentlighedslov som blev fremsat i to tusind og ti lukker

venstre og konservative fremsatte under deres regeringsperiode

så altså vendt på en tallerken kan man sige i forhold til offentlighedsloven

min holdning må være at

ministre siddende som har lavet en aftale hvor det da godt kan være at man har fjernet ordet ministerbetjening men som reelt munder ud i det samme som blev fremsat tilbage i to tusind og

indholdet det er så mit indtryk at regeringspartierne mener at indholdet er blevet ændret fordi man har præciseret det af samme årsag mener vi

i dansk folkeparti er meget principielt at få den her sag ud i høring for ændrer det noget reelt eller ændrer det ikke noget det er jo så væsentligt i forhold til §

sige at det jo er utroligt at man sidder som regering og mener man har fundet et columbusæg

at få præciseret netop ministerbetjeningsparagraffen men ikke synes det er relevant at invitere alle folketingets partier

vi også ligesom kunne få indsigt i netop det her columbusæg af samme årsag

tror jeg så heller ikke der er noget columbusæg

er en underlig argumentation at sige

at man gør noget dårligt nogle andre gange

eller man er journalist eller borger i et demokratisk land som danmark

mulighed for at gå ind og se

ved et demokrati at man lige præcis kan se

kan man efterfølgende finde ud af om

og det er også en af årsagerne til at dansk folkeparti er meget imod

er imod § fire og tyve men også er imod

da aftalen med venstre og konservative blev lavet skal jeg ærlig indrømme at jeg synes det

opdaget at der var noget der var rigtig godt ved ved den her

at det er rigtig svært at klandre justitsministeren eller justitsministeriet for noget som er almindelig og gældende praksis

det godt være at man skulle have taget en politisk beslutning om at man

i høring men retningslinjerne er fulgt man har gjort nøjagtig som man plejer

altså gældende praksis nu kommer straffelovrådets betænkning her inden længe eller den er den er kommet og lovforslaget skal behandles jeg tror på fredag

lavet en politisk aftale som ligeledes skal udmøntes i lovforslag men hvor betænkningen også har været i høring begge de lovforslag

have en praksis om at de her lovforslag skal i høring jeg skal bare høre hvor udstrakt

offentlighedsloven går ud på det er en kontrol af ministerier det er en kontrol af dem der sidder bag de tykke mure min personlige bekymring går på at vi efterhånden får et embedsmandsvælde

der foregår bag dørene hvad er det der sker skal vi ikke have lov til at se

synes jeg simpelt hen er en bekymring og

vi ikke sender ud i høring anden gang selv om der er lavet ændringer der er nogle steder hvor det ville give god mening at gøre det og andre steder hvor det måske er mindre

jeg mener det er noget principielt lige præcis

man kan have holdninger til om ting skal i høring anden gang men så kan man jo lave en fast praksis om

sige at det er uheldigt fordi det er offentlighedsloven men

så mener dansk folkeparti

i høring eller

også kan være principiel men der ligger altså

så hemmelig er den ikke men den udfører nogle ting som ikke alle

så kan de ikke udføre deres arbejde sådan er det at have

de mennesker der har magten

magtmisbrug ikke at jeg vil beskylde nogen for det slet ikke men det er set tidligere at på grund af offentlighedsloven

man altså fundet frem til at der er nogle ting der er foregået som ikke burde være foregået

det står sort på hvidt i justitsministeriets vejledning om lovkvalitet

bør der foretages høring over lovudkast medmindre for eksempel lovforslaget bygger på en betænkning i høring

det står som noget af det første i indledningen til det fremsatte lovforslag derfor mener vi at dette forslag følger normal kutyme men jeg glæder mig

kommer hasteforespørgsler på alle andre lignende

glade for at selve vejledningen bliver sendt i høring altså den vejledning som den enkelte embedsmand sidder med når vedkommende behandler aktindsigtsbegæringerne jeg skal derfor meddele at vi fra radikal side kan støtte

at det her er sædvanlig praksis

vil radikale venstre modsætte sig eventuelt stemme imod at man sender netop det her

fulgt på det her punkt og

debatteret godt og grundigt i denne sal og

og sender netop det her lovforslag i høring

hvad venstre i øvrigt går og siger vil jeg opfordre til at

bare nødt til at sige at det er klassisk radikalt

man er mere hellig end paven selv når man sidder i opposition og lige så snart man så kommer

indenrigsministeren brugte om den tidligere regering lige præcis i

til høringer ja hykleriet er jo enormt

jeppe mikkelsen indstille til sin gruppe

at i praksis og tillade et mindretal i folketinget at få gennemført en

ved de lovforslag som den nuværende regering

det vi diskuterer i dag her i salen vi diskuterer specifikt

at der er grundlag for at det skulle og jeg

helst ikke tage de radikales gruppemødediskussioner her i folketingssalen men nej

at vi har venstre der ikke vil modsætte sig

skal være en høring det var det gamle retssikkerhedspartis der ligesom faldt til jorden her man vil simpelt hen ikke hjælpe mindretallet man vil stå vagt om

ikke er mindretallet og rettighederne der

det er ganske almindelig fast praksis hvis man ønsker at ændre den praksis

at man kan klandre justitsministeriet

så er det sagt

at spørge ordføreren mener ordføreren at aftalen mellem regeringen og venstre og konservative

indholdet af § fire og tyve

aktindsigt i forhold til

der nogen ændringer ja der er nogle ændringer i lovteksten det tror jeg er

at indholdet reelt er det samme gør præciseringen

at der vil være mere åbenhed eller vil det være det samme som

om der reelt er sket ændringer eller ej jeg husker l halvfems

stak det er juridiske dokumenter

ikke jurist og derfor er det så vigtigt at få ting i høring så

skrevet begrebet om ministerbetjening ud af lovgivningen det var nemlig for

under den efterfølgende om lovudkastet i journalistforbundet valgte forbundsledelsen og

tilslutningen til ministerbetjeningen

med et ønske om en mere præcis ordlyd

og jeg mener ikke at der er behov for at man sender det i høring endnu

kan godt tage en diskussion om om man bør ændre praksis helt grundlæggende

er faktisk en lov som betyder rigtig meget for adgangen til at kontrollere magthaverne og dermed også for demokratiet det er derfor at der der også har været et meget

udvalgsarbejde kommissionsarbejde som den tidligere ombudsmand gammeltoft hansen har stået i spidsen for lovforslaget om offentlighedsloven bygger jo

på anbefalingerne fra kommissionen der er rigtig mange gode ting i som øger offentligheden mere end tyve styk tror jeg men vi må også være

at der også lukkes ned et par steder

i en anerkendelse af at det politiske system kan have brug for et fortrolig rum

det er faktisk en tilfældighed der gør at der i dag er åbenhed nogle steder fordi man organiserer sig på en anden måde end tidligere hvor man har lagt ting ud i styrelser og direktorater

er vi meget optagede af god regeringsførelse og vi er også glade for at

har det med i regeringsgrundlaget

at man laver høringer det indebærer også at man laver høringer med ordentlige frister her må jeg bare sige at

følger det en helt almindelig proces og helt almindelige retningslinjer betænkningen med alle anbefalingerne

daværende justitsminister lars barfoed og den tidligere regering praksis er så at selve lovforslaget

men jeg tror alligevel at det af nogle er blevet opfattet som om regeringen vil afskære nogle fra kritik af et lovforslag som der er meget debat om det synes jeg er uheldigt fordi

jeg kan selvfølgelig ikke som retsudvalgsformand sidde den kritik overhørig

er beklageligt hvis nogen føler at de er afskåret fra at komme med nogle indsigelser

derfor vil jeg stærkt anbefale at dem som sidder med vigtige bidrag til debatten straks sender dem til retsudvalget eller til mig personligt

nok sørge for at de bliver omdelt til alle folketingsmedlemmer og ordførere en ny offentlighedslov skal selvfølgelig behandles med den allerstørste respekt og alt skal frem

selv om alle interne retningslinjer om en høring eller ikke høring er overholdt

af justitsministeren han har nemlig lovet at sende vejledningen i høring og det synes jeg er rigtig fint

skriver til retsudvalget hurtigst muligt så skal

at ordføreren redegør for sine egne moralske overvejelser

nogle flotte ting der blev sagt af formanden for folketingets retsudvalg

ønske at de synspunkter gjorde mere indtryk i regeringskontorerne

at skulle spørge ordføreren om sfs vil modsætte sig en høring

lovforslaget skal behandles på tirsdag

kan nå en høringsproces vi bakker op om det vedtagelse der ligger her men jeg anerkender at der kan være nogen

at der er nogen der skal afskæres fra at komme med

jeg opfordre til at de ting kommer til retsudvalget det synes jeg

det her først bliver vedtaget i begyndelsen af juni

set ikke så afgørende om vi har en første behandling i næste uge vi har den om tre uger det tror jeg ikke kommer til at gøre nogen som helst forskel

præcise ja nejspørgsmål vil sf modsætte sig at der bliver gennemført

der kommer ikke til at være en høring af det her lovforslag det må jeg åbent og ærligt erkende men jeg vil opfordre til at man sender retsudvalget de bemærkninger der må være

enig med fru pia adelsteen i det mener jeg nu også at lovforslaget om

til den kritik der er vi skal selvfølgelig

er udmærket at jeg nu giver mulighed for at man kan sende de her ting til retsudvalget

er der har gjort at socialistisk folkeparti har ændret holdning

til offentlighedsloven altså inden valget var man

rent faktisk er indkaldt til debat om i dag er om

jeg stille spørgsmålet på en anden måde mener ordføreren at der

at det er en nyskabelse

til det de skal man kan så have nogle holdninger til at man politisk skulle have besluttet noget andet men det er ikke vanlig praksis og nu får vi det så i høring ad anden vej

og der har vi selvfølgelig ændret i selve lovteksten med henblik på at sikre at at der bliver færre tvivlssager

for det misbrug som nogle i hvert fald

har udtrykt bekymring for der synes jeg faktisk at vi har lyttet til

en høringsproces værd eller ej skal jeg

bare sige at den kommer ikke i høring men send ind hvis man har bemærkninger til retsudvalget

venstre

det her forslag

jan e jørgensen brugte

om et indholdsmæssigt nyt lovforslag i forhold til det den tidligere regering fremsatte eller har man rettet op på de problemer som sf selv mente der var

række forbedringer men der er også nogle

synes jeg man skal være ærlig at sige når man så kigger på § fire og tyve det er det den som er blevet kaldt reglen om ministerbetjening så skal man jo bare kigge på

så kan man jo se at der er forskel intentionen har været

lukke ned for de tvivlstilfælde som mange mente

ville kunne opstå der var nogle der mente at den simpelt

lyttet til den kritik og vi har præciseret den paragraf men meningen er jo stadig væk at der skal skabes en form for fortroligt rum

der faktisk har været fortrolighed omkring de her ting men fordi man organiserer sig på en

ny måde ved at lægge mere ud i styrelser og direktorater er der faktisk kommet

indsigt i det her og det har ikke været meningen

siger at det er

har rettet ordene en lille smule

indholdsmæssigt er fuldstændig det samme

kan få aktindsigt i som det ikke var muligt

internt uenige om hvad man har aftalt eller

hvis det er noget nyt kunne det jo være rigtig fint med en høring men hvis det er fuldstændig det samme

eller ikkeændringer det har noget at gøre med at man følger de retningslinjer man altid har haft hvor man sender betænkningen i høring men ikke lovforslaget og det er sådan set fuldstændig

efter bogen man kunne politisk hvis man havde været opmærksom på det selvfølgelig have besluttet noget andet men det er bare ikke sædvanlig praksis jeg har ikke været opmærksom på det

men jeg vil ikke afskære nogen fra at kunne deltage i debatten om offentlighedsloven jeg synes

at kritik kommer frem så må man i det mindste vide med sig selv at det man gør er med åbne øjne og derfor opfordrer jeg til at dem som

sender det til retsudvalget så skal jeg sørge for at det i hvert fald kommer videre og

af offentlighedsloven og som også har kritik som rent faktisk lytter

har indgået med venstre og de konservative jeg synes

at man kan bebrejde de tidligere regeringspartier for at lave en aftale om at man gennemfører de

havde fremsat men man kan måske bebrejde de nuværende regeringspartier at de simpelt hen ikke kan finde ud af om de har lavet en substantiel ændring

ikke har lavet en substantiel ændring

med argumentet om at der i virkeligheden ikke er tale om en ændring kan man jo godt sige at

grund til en fornyet høring men på den anden side

have sendt det i høring især med fokus

på denne efterhånden så berømte § fireogtyvende men måske er sandheden den at justitsministeren er mere enig med sine modstandere end med sine regeringskolleger så når olaf jørgensen der også har siddet i denne lidt specielle kommission har sagt at

at det forholder sig sådan at der er ændringer

at bilde befolkningen ind at der er sket ændringer

en forklaring på hvorfor den her regering går imod

påstår de selv mener fru karina lorentzen dehnhardt påstod at sf var særligt optaget af spørgsmål om god regeringsførelse jeg vil anbefale hende hvis hun kan løsrive sig fra sin samtale

politikens hjemmeside og se en kronik jeg har skrevet hvor jeg har gennemgået alt

punkt i regeringsgrundlaget jeg viser at regeringen har gjort det modsatte på fem punkter og intet har gjort på tre punkter ud af de otte mulige der

hvorfor det er at man ikke har en høring og hun ved heller ikke rigtig hvad hun mener om det man hører sfs ordfører der siger meget klart sådan er det jo det er som bugtalet af indenrigs og økonomiministeren

ikke hvad de skal sige og sf erkender at sådan er det

er så må man desværre sige jo den måde at føre politik på der fører til at vi har en stigende politikerlede i det her samfund

hvis egentlige formål er at lukke ned for

og høre om man nu ikke lige vil tage sig sammen være lige så storsindede som venstre ikke modsætte sig at der bliver en høring men faktisk tage det alvorligt at der er et bekymret mindretal og

de medlemmer der var i selve kommissionen som i dag ikke kan forstå hvad det dog var

jeg nævner olaf jørgensen jeg nævner christian kierkegaard jeg nævner ebbe dal

kunne sige resultatet er i hvert fald at de har rigtig meget på hjerte det ville dog være interessant at høre dem

hvad de mener om den ændring der er blev lavet

og det er også regeringens og dermed ministerens ansvar

at man sender forslag i høring

ændringer grunden til at det er normalt

kan man nemt komme i den situation at regeringen bliver lidt sårbar

sørge for at sende forslag i høring personligt

øvrigt er ganske kendte i den offentlige debat

allerede nu været en livlig debat om § fire og tyve så jeg tror ikke at

ville blive klogere af at forslaget igen blev sendt i høring

diskussionen om § fire og tyve er kendte jeg tror også at positionerne i folketinget er kendte

nogle partier der har ændret holdning undervejs det har vi ikke fra konservativ side vi har stadig væk den holdning at vi synes at det er et ganske udmærket forslag vi kommer til at behandle lidt senere i den her folketingssamling

også bemærket mig at interesseorganisationer og interessepersoner der særlig er gået op i det her lovforslag

har jo tilkendegivet hvad de mener jeg jeg har haft lange og meget meget indholdsrige drøftelser med nogle

som er særlig optaget af det her spørgsmål og det har været givtigt det har været interesssant det har været spændende

at den behandling der bliver af lovforslaget senere i denne folketingssamling sker for lukkede døre

en udvalgsbehandling hvor man så kan dykke ned i i detaljen hvis man har lyst til det

en stor tilfredshed med det som

bliver sendt i høring det synes jeg faktisk er ganske relevant for det der man kommer ned i detaljerne og det er der

synes jeg er en rigtig god idé jeg kan også konstatere at det

er skrevet ind som et væsentligt punkt i det forslag til vedtagelse som vi også fra konservatives side står bag

fra konservatives side altså ikke har haft indflydelse på om forslaget skulle sendes i høring eller ej det er regeringens ansvar det er ministerens ansvar og det har vi

modsætte os at forslaget bliver sendt i høring nej det vil vi da ikke altså hvorfor skulle vi modsætte os

er regeringens lovforslag og

et forslag bliver sendt i høring eller

forudseende her jeg vil så gerne spørge om

at der reelt er ændret noget i indholdet i offentlighedsloven med den aftale venstre og konservative har indgået med regeringspartierne for det er helt klart mit indtryk

for at der ikke skal være tvivl om hvad der er meningen

dermed mener jeg heller ikke at der er nogen substantiel ændring

om det var det første lovforslag eller det andet lovforslag

i særlig grad hvad der er nok så vigtigt

ikke bliver sendt i høring og lidt af også handlet om

diskutere indholdet men jeg er selvfølgelig klar til at spørgsmål både

helt klart beskrevet i justitsministeriets vejledning om

lovkvalitet der er masser af eksempler på

der er eksempler fra to tusind og syv der er eksempler fra to tusind og elleve

situationen er fuldkommen den samme

lovforslag som

på det lovudkast som er indeholdt i offentlighedskommissionens

betænkning fra to tusind

skal ikke gentage mig selv for meget men man kan roligt sige at

betænkning har været genstand for omfattende debat

det offentlige universiteterne undervisningsinstitutionerne og

medierne alle synspunkter for og imod blandt andet det vi har diskuteret her dag altså adgangen til

blev vendt og drejet under kommissionens arbejde

mere end en tusind to hundrede sider

den her betænkning var ligesom alle andre

høring der var tale om en bred høring

debat ja

jo som sagt sammen med at lovforslaget

været i i bred høring det ligger helt i forlængelse af sædvanlig praksis

fornyet høring hvis det bygger på en betænkning der har været i høring så vil jeg bare endnu en gang

stilfærdigt sige at den tidligere regerings forslag til en ny

ej heller blev sendt i høring forud for fremsættelsen her i

at der var den her form for debat

ét parti her i salen i dag som jo dengang var

det niveau som man gør i dag og krævede at tingene

det skete mig bekendt ikke

virker lettere underligt når nu

udbygger adgangen for offentligheden til indsigt i

det betyder at lovudkastet

bare fortsætte med lige meget hvad man i øvrigt måtte have sagt til vælgerne inden et valg det undergraver jo på sin vis demokratiet jeg

at dette lovforslag ikke har været sendt i høring

at de ikke vil modsætte sig at man laver

for nu at sige det pænt ulden i sin besvarelse

spørgsmålet derfor spørger jeg partifællen justitsministeren vil justitsministeren modsætte sig at man laver en fornyet høring som tre partier ønsker og to yderligere partier ønsker ikke

regeringen ikke mener at lovforslaget skal i høring og det betyder at den vejledning som nu vil være under udarbejdelse

ved vedtagelse der gør at man ikke kan have en høring det står der intet om i det

er sagen den at regeringen på trods af velvillighed fra venstre og det konservative folkeparti vil modsætte sig mindretallets ønske om at få lovforslaget i høring

og jeg er helt tryg ved at der vil komme en

regeringen mener ikke at lovforslaget skal

ændret holdning med den aftale man har lavet med venstre og konservative må jeg så ikke spørge hvorfor regeringen ikke

inviterede de øvrige partier til forhandlinger når der åbenbart er så væsentlig en forskel på forslaget fra to tusind og ti

der bliver øget adgang til

behandling i folketinget i næste uge og som øger åbenheden i

hvis man mener at der er en konkret ændring i det her forslag

at kontrollere ministerier kontrollere

og at man vil modsætte sig det hvis

og holdt hånden under den tidligere vk regering altså det er

flere eksempler på betænkninger som

undrer det mig at man lige pludselig indtager det standpunkt men det er som sagt helt fair det må

jo selv redegøre for jeg

vi udvider adgangen til aktindsigt i forhold til det lovforslag som

regering fremsatte nej det gør vi ikke hvad er

det er at præcisere det er at undgå misforståelser det er at præcisere at den skal fortolkes restriktivt

unødig rejser spørgsmålet om hvor hvor grænserne for mulighederne for at give aktindsigt

tror jeg at fru pia adelsteen ganske udmærket

i den her politiske aftale blev igangsat allerede under

regering hvor der var brede politiske drøftelser om hvordan man

med det forslag som blev fremsat af den tidligere regering tager herre jan e

betyder det så og jeg tror det det er det fru pernille skipper

så bliver mulighederne for at få aktindsigt ændret i forhold til det som den tidligere regering fremsatte det gør det ikke

hvad var det debatten handlede om den handlede nemlig om at det her kunne risikere at

til at afvise muligheden for aktindsigt så

nej det gør de ikke meningen er den samme

§ fire og tyve er at risikoen for misforståelser bliver minimeret det bliver klart præciseret nu at der er tale om en paragraf som skal anvendes restriktivt som ikke er en blankocheck ej heller et gummistempel

en paragraf som er ændret og hvori det

går ud på det er stadig en lov som betyder at vi udvider offentlighedens adgang

driften af den offentlige forvaltning det være sig kommunernes landsforening

offentlige selskaber med et vist ejerskab fra

mere adgang til aktindsigt med det lovforslag regeringen har fremsat end der ville have været med det lovforslag som den tidligere regering fremsatte

jo er befriende at vi endelig kan få den indrømmelse

lige indrømmet at man har ændret nogle sproglige formuleringer

har skiftet holdning det er i orden at man lukker mere ned § fire og tyve savnede ikke enhver begrundelse

præcisere således at vi sikrer at den ikke bliver misbrugt det er det der er kernen i det altså man taler i den her debat som om der slet ikke er nogen begrænsninger

til at få aktindsigt det er der jo det er der og det der er pointen er

den nye § fire og tyve og den ny offentlighedslov jo blandt andet har til hensigt at indstille sig på

der har været i centralforvaltningen at vi har en decentral centralforvaltning om man vil på mange områder

godt få den opfattelse at der slet ikke skal være nogen begrænsninger

lytter til nogen af dem der er en del af debatten det må man så selv tage ansvaret for men der er begrænsninger i dag og de bliver udvidet i takt med at

blandt andet centraladministrationen jo er blevet moderniseret er blevet forandret så der kommer ikke med den aftale

en udvidelse af adgangen til aktindsigt det er det

det er er jo helt klart at meningen er den samme det nye er at

en ændret § fire og tyve

lovforslag som vi altså skal førstebehandle i

meget meget interessant det var at justitsministeren

har gjort end den tidligere regering gjorde

det der var hele humlen dengang bare var at der var nogle lidt løse formuleringer

mange gange siger socialdemokratisk retsordfører herre morten bødskov dengang

lovgivningsprocessen og at § fire og tyve savner enhver begrundelse

med en regering som er vendt på en tallerken lige så snart de kom ind på

var irriterende det var et dårligt forslag da man sad i opposition fordi det blev sværere at holde øje med magthaverne nu er det ikke længere et dårligt forslag for nu sidder man selv på magten

ja så er der måske ikke brug for den

fordi vi har at gøre med præcis det samme forslag

været ordførere heroppe som har sagt at det er almindelig praksis at man ikke har sendt noget i en høring

det der med at efterabe den tidligere regering være noget som er lidt for almindelig praksis for regeringen vi har hørt at venstre og konservative ikke vil modsætte sig at vi sender det her i høring men at radikale åbenbart er dem som står som den store bannerfører for

udefra og så har vi jo

også hørt fra justitsministeren til sidst at den er god nok indholdsmæssigt laver man intet om man lukker ned for adgangen til aktindsigt i forhold til i dag

men det skal vel ikke være en undskyldning for

indføre endnu en jeg vil til allersidst på

vegne af indkalderne af forespørgslen i dag minde om at vi har fremsat et forslag til vedtagelse det citerer

om åbenhed og parlamentarisk kontrol med regeringen alle de fine

intentioner som regeringen har skrevet ned i deres regeringsgrundlag

de ord at derfor opfordrer folketinget regeringen til at sende det her meget principielle lovforslag i høring jeg ville ønske at afstemningsreglerne var indrettet sådan at vi fik en afstemning om det for det er da mærkeligt at regeringen så ville trykke på den røde knap til ord fra deres eget regeringsgrundlag og et ønske fra et mindretal i folketinget om at få et lovforslag i høring

det jeg ville sige til allersidst

udvalgsarbejdet og efter førstebehandlingen

for at forsøge at fremme debatten

de kritiske bemærkninger så vel som de rosende ord der skulle være

vi holder en pause til klokken femten hvor vi starter på

der kan minde om afpatruljering i boligområder for at forhindre

almindelig færdsel kan finde sted og

personer så hvis det finder sted

det hører selvfølgelig ingen steder hjemme i et retssamfund som vores vi må imidlertid konstatere og også forholde os til at der under den aktuelle konflikt mellem visse kriminelle grupperinger i hovedstadsområdet er rapporteret om

må antages at have relationer til bandemiljøet har antastet andre personer

er involveret i kriminalitet eller

oplyst at man samlet set kender til

til femten episoder som aktuelt er under efterforskning der har navnlig været tale om episoder hvor nogle har meddelt at

observeret men ikke været udsat for at typisk unge mænd med et bandeudseende har kontrolleret stoppet eller undersøgt andre tilsvarende typer

ikke afvises at der i de pågældende situationer tillige har været tale om

adgangen til området derudover

har de pågældende personer udvist hvad man kan kalde ualmindelig

truende adfærd og truende opførsel ved blandt andet at køre rundt og se

og har i øvrigt opfordret borgerne i de områder vi her taler om altså i de

selvfølgelig fuldt opmærksom på at hvis det finder sted

der hedder § to hundrede og tres

har været det sted hvor man har hørt om det også nu er i

bekymret og så beskriver ministeren jo den situation som

kendt af den store offentlighed

bandepatruljering at det kan man ikke at det accepterer vi ikke i

er jo at vi engang imellem politisk giver vores mening til kende

blev så passet op af en ung mand som var bandevagt og

i i køge onsdag hvor han udtrykker bekymring for

den her kedelige udvikling derfor vil det være relevant at høre hvorfor ministeren ikke

bekymring man har i regeringen men først nu på baggrund af et spørgsmål her i salen melder ud og siger ja det er da også rigtigt

bekymring eller initiativer fra

er sat i værk også under den nuværende regering

tilstedeværelse mod deres rekrutteringsbaser

øget tryghed gennem massiv polititilstedeværelse visitationszoner

holde unge væk fra bandemiljøet alle de her initiativer er

handler om hvad regeringen vil gøre den diskussion kan vi så tage til den tid det jeg godt

er om ministeren er enig i

jeg tror der er masser af borgere derude der er bekymrede for hvad der foregår på vestegnen det er relativt nyt at bander patruljerer den bandekrig som blandt andet gør sig gældende blandt

man kunne se at i går og i forgårs var der skudepisoder

havde en en lidt større bekymring end den han giver udtryk for her

at der er tale om en særlig ny udvikling

der er oprettet visitationszoner der bliver

at indsatsen aldrig nogen sinde har været prioriteret så højt som den er

og det får de med en massiv politimæssig tilstedeværelse er det nyt det vi ser det er i hvert fald

skal sættes nye initiativer i værk og de er sat i værk og presset

rocker og bandemedlemmer i vores fængsler hele tiden nu og det skyldes især den meget målrettede indsats

af har man fokus på de udsatte boligområder der står så også

man bygger videre på den tidligere regerings

hvad politiet gør men vi har også politisk et ansvar for den samfundsudvikling og der er vi nogle

nogle i i venstre der er lidt bekymrede for hvad der foregår når nu bandekrigen rykker ind

når bandekrigen udvikler sig sådan at man på vestegnen har ikke blot en ikke blot to men altså

massevis af episoder hvor bander reelt patruljerer og skræmmer ganske almindelige danskere

en klar politisk udmelding fra justitsministeren jeg

formålet med spørgsmålet at få ministeren til at anerkende at der er en helt særlig samfundsudvikling i gang nogle helt særlige problemer og måske

gør og hvad er det for et nyt niveau det er blevet løftet

det er et niveau hvor man eksempelvis går målrettet efter de bagmænd som vi ved står bag det her det er målrettet direkte ind i de boligområder hvor de er for at få dem væk således at de ikke bruger deres boligområder som rekrutteringsbaser hvorfor er det vigtigt det er vigtigt fordi vi skal sikre at unge ikke kommer i kløerne på de her typer hvorfor fordi vi ved at de udnytter og

derfor skal vi have fat i bagmændene og

det sker ved en hel perlerække af initiativer som er nødvendige fordi det her er alvorligt og fordi det bliver taget alvorligt af både politiet

en hel perlerække af initiativer er også her sat i værk kommuner frivillige organisationer boligorganisationer og politi samarbejder dag og nat i boligområderne for at få dem løftet således at vi kan få banderne ud af boligområderne alt det her er sat i værk

er det vigtigt for mig at understrege at bekæmpelsen af rocker og bandekriminaliteten

under det tidligere spørgsmål fra dag et har været en topprioritet

både pæne ord og pæne intentioner og det er nu

i livet flerårsaftalen er en klar styrkelse af indsatsen mod rocker og bandekriminalitet det har blandt andet betydet at der i to tusind og tolv kontinuerligt har været et meget stort antal

rocker og bandemedlemmer bag lås og slå enten som varetægtsarrestanter eller som afsonere det må jeg sige at jeg er meget tilfreds med det viser at der er en udfordring det viser at der er et problem som skal tages meget alvorligt og resultatet er altså det her

tydeligt for enhver at der er en anspændt situation i øjeblikket navnlig i hovedstadsområdet hvor kriminelle bander er i konflikt med hinanden

konfrontationer men som jeg også har været inde på i min besvarelse af det foregående spørgsmål

rapporteret om chikanerier af helt almindelige mennesker som færdes i områder hvor banderne har deres gang og det er fuldstændig klart og skal være helt klart at det er totalt

almindelige mennesker så de ikke lov til at færdes frit og at banderne så at sige er kilde til

angst utryghed og frustration eksempelvis i

udsatte boligområder derfor er det også vigtigt for mig

at politiet i de berørte boligområder arbejder meget målrettet og meget intenst for at få normaliseret situationen der efterforskes massivt mod

banderne og deres kriminalitet herunder ikke mindst i

de skudepisoder skuddrab eller drabsforsøg

er der eksempelvis foretaget varetægtsfængsling af flere kendte

bandemedlemmer efterforskningen foregår som jeg sagde

går desværre i den fuldstændig forkerte retning det er nyt det vi ser på vestegnen og det er meget meget bekymrende jeg må sige at

selvfølgelig er bekymret men det ordner politiet

er sat en masse ting i søen og det skal nok virke der er ikke ret meget der tyder på at det virker vi ser en massiv vækst i antallet af folk der er tilknyttet bandemiljøet det har vi set de seneste par år og

vi ser en eskalering af

til det politiske spørgsmål gør vi nok politisk skulle vi se på om vi kunne gøre noget bedre skulle vi se på om man kunne ændre lovgivningen kunne

kunne vi allokere flere ressourcer til at bekæmpe det her og sætte ind mod tendenserne

der er det bare lidt sørgeligt at opleve at justitsministeren siger at vi ikke skal gøre andet end det vi allerede gør det er fint og det virker

godt spørge justitsministeren om ministeren har nogen planer om at gøre andet end det regeringen har

justitsministeren fortsat henvise til at det

vestegns politi og de omkringliggende politikredse der skal håndtere det her og at der er ikke behov for

der er en styrket indsats mod bandemedlemmerne i udsatte boligområder

som ligger syd for københavn og som altså koordinerer indsatsen her på sjælland den såkaldte task force øst

af organiseret kriminalitet vi har i øvrigt

der er massiv politimæssig

de her områder hvor der kan være problemer politiet

til at sige fra over for

banderne der hvor de huserer man efterforsker selvfølgelig både drab

som sagt i den forbindelse varetægtsfængslet flere

en stærk indsats mod de her såkaldte selvbestaltede vagtværn og kører altså eksempelvis flere sager nu man har forlænget

væk fra de her miljøer det er det

set ikke noget at udsætte på men det spørgsmålet gik på var om justitsministeren

eller man blot vil læne sig tilbage og sige

en halv år siden det løser problemerne

godt spørge igen nu vælger jeg ikke at bruge

al min taletid så ministeren som

med at holde sig inden for for det minut der er afsat må gerne få noget af min tid jeg vil

kan være ganske kort om ministeren har planer om eller mener der er behov for et yderligere initiativ end end det der allerede er fastlagt

af initiativer i gang den politimæssige tilstedeværelse og politimæssige opmærksomhed på det her har ikke været større end den er nu presset på miljøet er intenst og det betyder at det giver resultater er det så noget nyt det vi ser nu

og bandidos har fået supportergrupper har nu fået en række andre bander rundtomkring og

det er det der er sket de senere år og det er det der gør at politiet selvfølgelig har skærpet

vi følger selvfølgelig hele tiden udviklingen det er klart

man kan så ærgre sig over at venstre ikke vil være med til at udbygge vores fængselsvæsen

ved at bygge en ny særlig afdeling til lige nøjagtig de her typer

jeg kunne godt tilbyde ministeren at bytte plads ved lejlighed hvis det skulle være hvis ministeren er bedre tjent med at stå herovre på oppositionens side er jeg sikker på

det kan arrangeres jeg skal forstå justitsministerens svar sådan at man

yderligere initiativer under overvejelse man er tilfreds med den indsats politiet laver man vil ikke allokere flere ressourcer man vil kort sagt

man regner med at den eskalering og den udvikling som bandepatruljering på vestegnen er udtryk for og som vi har set udvikle sig et stykke tid og nok vil udvikle sig yderligere ikke giver anledning til at man overvejer nogen som helst nye ressourcemæssige eller lovgivningsmæssige tiltag

aldrig nogen sinde været højere prioriteret

presset på miljøet er intenst det sker meget meget målrettet

målrettet bagmændene fra miljøet man går efter

det handler om så at sige altså kriminaliteten det er narkomarkedet

man forsøger at gå målrettet efter resultaterne viser sig jo

der sidder op mod tre hundrede bandemedlemmer i vores fængsler lige i øjeblikket det vil der temmelig sikkert blive ved

noget tid fremover hvorfor fordi vi ved at her er der et miljø

et svar det er grovfilen det er massivt pres på miljøet så må kriminalforsorgen med de midler vi giver dem

hjælpe os i den samlede indsats det gør de fremragende

fordi vi skal have dem væk fra de unge vi skal ikke have en situation hvor de har kløerne i unge

at vi når vi diskuterer bekæmpelse af langtidsledighed og indsatsen for også vores udfaldstruede dagpengemodtagere ser tingene i en sammenhæng

at lave en mere nænsom indfasning af dagpengereformen end det dansk folkeparti og den tidligere regering

indføre en en mulighed for

og så har vi lavet en række tiltag blandt andet med et styrket samarbejde mellem jobcentre og a kasser og også akutjobordningen jeg tror det er vigtigt

sige ja jeg synes det er positivt at der er opslået

så mange akutjob som der er der tikker stadig

langtidsledige der får et arbejde via den her ordning

listen over

og vi kan se at sygeplejerskerne ligger helt i top

selv om der kun er nogle ganske få ledige sygeplejersker

står til at falde ud

møntet på folk med en mellemlang eller videregående uddannelse

det her egentlig var møntet på jo er dem der er

ufaglærte job det var især 3fs

en stor del af dem der er udfaldstruede er det så ikke lidt sørgeligt at se

at der ikke er flere akutjob der er opslået som

en høj uddannelse men vi står jo tilbage med

akutjob er måske nok nået men

har vi en stor del der ikke har mulighed for at søge et akutjob

har fået succes med at der er tolvtusinde og femhundrede

det er trist at der er valgt en en indfasning af dagpengereformen som rammer nogle mennesker rigtig hårdt det er jo et ansvar som dansk folkeparti må tage på sig den opgave jeg er blevet bedt om at løse som

er jo at afbøde nogle af de negative konsekvenser af dagpengereformen

vi gjort os umage for at finde forskellige veje til at hjælpe de mennesker der står i en svær situation men det ændrer jo ikke på at det vigtigste når man er ramt af ledighed hvad enten man kun er det kortvarigt eller langvarigt er at man kommer i arbejde og der vil akutjobordningen for nogle betyde at der kommer jobåbninger

der ikke har været tidligere men det

at akutjobordningen ikke kan løse alle de udfordringer

ministeren og dermed regeringen der sagde nej til dansk folkepartis tilbud om at forlænge dagpengeperioden med yderligere en halv år

i stedet for at komme med en pakke om uddannelse og

vil ministeren i det hele taget fremover stadig væk arbejde på

få virksomheder

offentlige og private overbevist om at de

dem der virkelig har brug for jobbene bare for at opnå de tal på tolvtusinde

lidt en forkert indstilling vi skal nå de tolvtusinde og femhundrede og så skidt med

kan matches med mennesker der er i målgruppen

gruppen af langtidsledige er en meget bredt sammensat gruppe det er rigtigt at der er mange mennesker der desværre er ufaglærte der er en del der er faglærte også med forældet uddannelse og så er der også akademikere både nyuddannede og akademikere

en uddannelse der ligger år tilbage min opfordring skal være den samme som den har været hele tiden arbejdsgiverne har lavet en aftale de offentlige og private arbejdsgivere imellem og den forventer vi at alle lever op til

og selvfølgelig har man som arbejdsgiver et ansvar for at sikre at de job der opslås også matches af nogle af dem der er i

steder i jobcentrene rundtomkring er man sådan set lidt ligeglad og siger at det er den bedst egnede der skal have jobbet og det er også det der normalt er udgangspunktet så ser man i københavns kommune

fortrinsret til job det er vel i kommunens regi for

kommer man i en situation hvor dem der virkelig

så er spørgsmålet stadig væk om ministeren vil vil gøre en ekstra indsats for at få både kommuner regioner og

også private til at se lidt mere i gemmerne

akutjob frem der ikke kræver den lange uddannelse

er noget af det der er lykkedes godt med den her ordning

få jobbene ind på jobnet så de bliver tilgængelige for de mennesker der har behov for at søge job

man må aldrig glemme den sunde fornuft heller ikke

langtidsledighed hvad enten man er privat eller offentlig arbejdsgiver så hvis man har job der også kan bestrides af ufaglært arbejdskraft når vi nu har en del langtidsledige der er ufaglærte så er min opfordring selvfølgelig opret jobbene få kaldt folk ind til samtale og se om ikke der er langtidsledige der skal have muligheden for

bliver ansat eller kommer til samtale og dermed kommer ind i i loopet for de job

en god ordning den kan ikke ses isoleret fra de øvrige indsatser men for de mennesker hvor den giver adgang til samtale og forhåbentlig efterfølgende ansættelse

får mulighed for at få et job de fleste af de ansættelser der sker

vi havde forstået på statsministeren da det blev fremlagt at

findes tolvtusinde og femhundrede akutjob

er opslået tolvtusinde og femhundrede job

at se på hvor mange af de langtidsledige

tror så ikke lige selv på at ministeren

overblik over hvor mange af dem der virkelig har behov for det

fra fagforeningerne om at det ikke er deres folk der får gavn af

skulle have haft et akutjob men

så kunne kunne sige at succesen

det overhovedet kan lade sig gøre

man sige at det den her aftale kan er at skabe nogle rammer for og en forpligtelse for arbejdsgiverne

opslå akutjob og i det omfang

vil det også ansætte folk men jeg eller vi kan ikke tvinge nogen til at ansætte folk i bestemte stillinger ligesom

eksempler der peger i forskellige retninger vi har eksempler på arbejdsgivere der

i i målgruppen af langtidsledige så har vi eksempler på langtidsledige der har søgt mange forskellige job

er eksempler på job der kun kan bestrides af nogle i målgruppen så tingene er ofte mere nuancerede end de ser

men vi kan ikke tvinge arbejdsgiverne til at ansætte folk kan heller ikke tvinge vores langtidsledige til at søge de stillinger

det problem at der er flere og flere af dem

jeg ved også godt at ministeren også kigger på hvilke krav

men et af resultaterne her

kunne jo være at man skulle ind og se på lige nøjagtig

levere jobbet til den ledige

her er et job vi ved at du kan bestride

at ministeren siger at der måske er mange der

det er derfor at vi har sat

er at mange af de borgere der står over for at deres dagpengeret ophører har været på offentlig forsørgelse i ikke kun to år men i flere år en del er også gået ind og ud af forskellige ydelser og mange mennesker melder tilbage at

har været den rigtige og den nødvendige for dem så den fremadrettede diskussion

satser vi på uddannelse og sikrer kompetence til dem der har behov for det hvordan sikrer vi et bedre match mellem virksomheder og den enkelte ledige

dohrmann fra dansk folkeparti er blevet forhindret der er kun en spørger

jeg får lejlighed til at tale om den her alvorlige sag fødevareskandale der har rullet hen over europa med hestekød

er meget meget alvorlig ingen kan være i tvivl om at jeg har taget den her sag alvorligt jeg har reageret hurtigt også hurtigere end man gjorde i eu selv om eu

handlet med rekordfart i denne sag jeg har taget konkrete tiltag for at beskytte forbrugerne jeg bliver i dag spurgt til et citat i en pressemeddelelse fra den tolvte februar

det var korrekt det var korrekt på daværende tidspunkt

klokken seksten en og tyve udtalte jeg til ritzau at der rent faktisk jo var en risiko for at der var havnet varer i danmark med hestekød i og

styr på det men først dagen efter den trettende februar

oplysningerne fra rapid alert systemet i europa som fastslog at varerne efter al sandsynlighed var forhandlet på det danske marked

min opfattelse ikke sådan som der bliver skrevet i spørgsmålet

at der her er tale om en sag der udvikler sig time for time

på baggrund af en samlet faglig vurdering naturligvis fra fødevarestyrelsen det er min opgave som fødevareminister

men også løbende at holde befolkningen orienteret om en vigtig sag som denne fødevareskandale derfor har jeg også løbende udtalt mig på baggrund af den

ellers blande i og når det her hestekød først er blevet svindlet i hvad er det så for

er det hestekød vi kan være sikre på der ikke er medicinrester i derfor er vi selvfølgelig

har været aktiv vi er også glade for at fødevarestyrelsen har været aktiv men

det fordi det kommer sådan lidt bag på mig at ministeren

tak for det og der står jo meget tydeligt at fødevarestyrelsen siden januar

sagt hvad er det der sker her i europa og hvordan ser det ud i forhold til

fald nogle butikker der begynder at tage nogle produkter ned af hylderne

og skriver danske forbrugere skal kunne stole på at varer indeholder det der står på pakken

meget enig med ministeren i det skal vi kunne stole på

alt tyder heldigvis på at de her fuskevarer ikke har været i danske supermarkeder det kommer

i forløbet vi har haft de røde lamper tændt i det interne system som ministeren sikkert

bedre bekendt med end jeg er det håber jeg i hvert fald at ministeren er fra januar måned

her i danmark men samme dag

en henvendelse hvori man nævner danmark

og så kender vi jo resten af historien dagen efter er

derfor ærgrer det mig lidt at ministeren har været ude at sige til befolkningen

det er nok ikke her i danmark og så var det her alligevel samme

gjerskov skærper kontrollen efter hestekødsskandalen

har når de har læst hele teksten

var bekymret situationen det er jo derfor jeg går ud og skærper kontrollen

faktisk det er noget ordkløveri

især i betragtning af at jeg

er altså ikke noget skråsikkert i

gå i supermarkedet og købe færdigretter at alt tyder på

lad os nu sige at de prøver som man

travheste og andet der er blevet puttet i de her færdigretter så har vi jo en helt helt anden sag

ud dagen før vi får at vide

læst den første pressemeddelelse ministeren sender ud og ikke den næste så har vi jo et problem derfor synes vi fra

udtalelser så skal være på et meget dokumenteret grundlag ministeren sender så også en

hvor ministeren skriver vi fik ingen oplysninger den tolvte februar der gav fødevarestyrelsen anledning til at formulere sig anderledes men i vores notat står der dog trods alt at den tolvte februar klokken sytten halvtreds indkom der

man også kunne forvente at det her var i danmark så det var nok den trettende

gjerskov skærper kontrollen efter hestekødsskandalen ingen

den her skandale ramte danmark på det tidspunkt var den samlede vurdering at alt tyder heldigvis på at de her fuskevarer ikke har været i danske supermarkeder

når vi ser sager som den her så danske forbrugere ikke bliver snydt jeg gik ud og handlede om tirsdagen hvor man i eu lavede en koordineret indsats fredagen efter jeg synes det er ordkløveri at hive en

af en pressemeddelelse og så skælde ud over den

forbrugerne til at gøre holdt og

vi fik ingen oplysninger den tolvte februar der gav fødevarestyrelsen anledning til jeg vil bare sige at den tolvte februar jo også

offentligt tilgængeligt den tolvte februar klokken sytten halvtreds udsendes der en notifikation som nævner danmark som mulig modtager af de mistænkte produkter

går kun på at det når vi har sådan

end at det er oksekød der er iblandet udmærket hestekød det må vi håbe

for fødevareproduktionen og sikkerheden i europa

en kvart sætning i en pressemeddelelse fra den tolvte februar jeg kan fortælle herre rené christensen at nøjagtig den samme den samme dag et par timer inden klokken seksten en og tyve udgår der

en risiko for at der er havnet varer i danmark med hestekød i og det skal vi naturligvis have styr på jeg udtaler mig efter bedste overbevisning på daværende tidspunkt den tolvte

dag jeg går ind og træffer beslutning om tre særlige indsatser i danmark for at gøre noget ved den her skandale

jeg koncentreret mig om alt andet mener jeg simpelt hen er ordkløveri ingen kan have været i tvivl om hvor alvorligt

alene er fuldstændig uacceptabelt men også ulovligt hvis ansatte i sundhedsvæsenet udøver vold mod patienterne og det er jo

patienter har krav på en professionel

respektfuld behandling og sundhedspersoner

til at være omhyggelige og samvittighedsfulde i deres behandling af patienterne og også i deres omgang med patienterne hvis der findes personale i sundhedssektoren herunder i psykiatrien der mener at

og vold mod patienter har en berettigelse så kan det kun gå for langsomt med at få dem ud ad døren så hører de ganske enkelt ikke til dér

regionens ledelse der har det ansvar altså at sikre at personalet er kvalificeret og forstår deres rolle og det ansvar der hviler på dem men lederne og de øvrige medarbejdere på de enkelte afdelinger har i det daglige et ansvar i forhold til at få

nogle kolleger stoppet og få luget ud hvis de støder på den slags personer

hører ganske enkelt ikke hjemme på arbejdspladser hvor man har ansvaret for andre menneskers ve og vel

jo og det ved spørgeren også at de ansatte i psykiatrien hver dag gør et kæmpe arbejde i forhold til at behandle pleje og skabe de bedst mulige rammer for patienterne så skulle

lov til at tegne et billede af vores psykiatri på den måde det skete i artiklerne i bt for nylig det gavner ikke den vigtige indsats som personalet yder hver eneste dag for patienter med psykisk sygdom

ja så må medarbejderne jo melde det til politiet vold inden for hospitalsmurene er akkurat lige så ulovligt som vold uden for murene der skal ikke herske nogen tvivl lad mig sige det helt klart om at jeg forventer at regionen som ansvarlig sygehusmyndighed sikrer ordentlige forhold på afdelingerne

patienterne og for personalet og jeg forventer at regionen får endevendt den her konkrete sag der bliver spurgt ind til region midtjylland har da også meldt ud at der den tyvende februar to tusind og tretten vil blive indledt en tilbundsgående undersøgelse af forholdene på risskov jeg har bedt regionsformand bent hansen om at orientere mig om undersøgelsens resultater

§ en og halvfjerds går jeg også ud

de der psykiatriske afdelinger netop for at sikre at patienterne har de rettigheder som de skal have det står i vores grundlov og selvfølgelig skal det være sådan men det der er foruroligende er når man kan læse at

mishandles på et retspsykiatrisk hospital når man så læser i artiklerne og ser hvad der har været på

man at formanden for regionerne bent hansen på et tidspunkt

han ikke tror på hvad personalet siger

nogle vil være anonyme men der var nogle der stod frem sagde at det her skete det der så foruroliger mig er hvis

derfor var min interesse hvad det er ministeren vil gøre ved en orientering fra regionen og hvordan det skal

sin ledelse og oplever at der ikke bliver lyttet så må man gå til politiet hvis man oplever

jeg vil sige at man jo også har andre steder at kunne gå hen man kan sige det til en tillidsmand man kan sige det til en sikkerhedsrepræsentant i det hele taget er det afgørende at man siger fra og råber op hvis man oplever at

men jeg synes det er rigtigt at man sætter en undersøgelse i gang på den måde beretninger som dem jeg kunne høre om vold og ydmygelser er meget meget alvorlige og de bør betyde at man sætter gang i sådan en tilbundsgående undersøgelse som den vi kan høre om og som sagt har jeg meddelt at

for nogle personaler ville måske synes at det ville være

kollegaer som man synes om på andre områder som man

skal man stoppe det her man går til ledelsen og finder ud af at ledelsen

vold er præcis lige så ulovligt på psykiatriske afdelinger og på retspsykiatriske afsnit som i resten af samfundet det må man ikke være i tvivl om føler man ikke man kan gå til sin ledelse og føler man ikke man kan gå til politiet jamen så kan man gå til kolleger

at hele den her whistleblowertankegang

er brugbar jeg ved at man har har sin egen

at man internt i systemet altid kan gå et led videre op jeg er

da opfordre til at man rundtomkring lokalt forholder sig til

at der er kanaler

personalet kan gå ad hvis de oplever ting som er over grænsen

som det sidste at ud over at regionen har en pligt og en mulighed for at komme problemer til livs

og halvfjerds tilsynet også nogle muligheder og der er spørgeren jo selv formand for at komme både anmeldt og uanmeldt på besøg

man ser vold skal det meldes og det gør man selvfølgelig også

til politiet men når det er ydmygelse

jo masser af gange har sendt skriftlige klager til ledelsen

er aldrig sket noget spørgsmålet er

når vi har en regionsformand der samtidig siger vi tror ikke på dem så mon ikke

det kan jeg ikke stå og og gøre mig klog på her andet end at jeg synes det er rigtig positivt hvis man rundtomkring lokalt forholder sig til hvordan man kan sørge for

så går et niveau niveau op og råber op for det er på alle måder tragisk altså ligegyldigt hvad der viser sig at komme ud af den her redegørelse er det jo en tragisk sag vi står med viser det sig at der ikke er noget i sagen

så er det jo dybt tragisk med det billede der bliver tegnet af vores psykiatri nu og som vi bestemt heller ikke har brug for at få tegnet viser det sig

noget i sagen om det så er ydmygelser og på den måde ikke noget man kan gå til politiet med men noget der bestemt overhovedet ikke er i orden

helt over i den meget alvorlige boldgade med vold jamen så er det

og derfor vil jeg sige at jeg ser meget frem til at få redegørelsen fra region

og vil selvfølgelig også gøre mig overvejelser efter at have set den

sundhedsvæsen hvor alle patienter både kan og bør være trygge ved at få behandling af høj kvalitet hvis de bliver indlagt på et sygehus

konstatere at særlig om vinteren har nogle sygehuse vanskeligheder med at håndtere antallet af patienter

jeg gerne gentage hvad jeg har sagt tidligere alle patienter der er indlagt på et sygehus bør have en seng på en stue og patienter på gangene bør være en undtagelse og det kan der gøres noget ved og det bliver der gjort noget ved af den her regering som gerne tager ansvar vi har som bekendt med satspuljen afsat to hundrede million kroner til at forbedre forholdene for den ældre medicinske

forbedringer der bliver rullet ud i sundhedsvæsenet i de her år blandt andet skal udskrevne patienter have opfølgende hjemmebesøg af den praktiserende læge og en hjemmesygeplejerske og de særlig svækkede patienter skal have en forløbskoordinator som skal give patienten en sammenhængende indsats i hele behandlingsforløbet

samarbejde mellem sygehuse kommuner og almen praksis er fuldstændig centralt hvis det her område skal forbedres på sigt og det skal det så kort kan det siges derfor ser vi også på sammenhænge i forbindelse med evalueringen af kommunalreformen og det vil også være et pejlemærke for de sundhedspolitiske prioriteringer som

nævne at regeringen særskilt med økonomiaftalen for to tusind og tretten har styrket den kommunale sundhedsindsats med tre hundrede million kroner det er penge der blandt andet skal at forbedre kommunernes forebyggelsesindsats over for ældre så færre patienter behøver blive indlagt og de medicinske afdelinger

blive aflastet når det er sagt tror jeg

også der er ret meget sygehusene kan gøre på den korte bane her og nu og det får jeg måske mulighed for at komme nærmere ind på i

aktuelt er overbelægning på en række medicinske afdelinger med patienter der ligger på overfyldte sengestuer

gerne bede ministeren om at svare på det jeg

blot har spurgt om og dermed ikke alle mulige initiativer man vil tage på et eller andet tidspunkt

at det er regeringen der bærer hovedansvaret for den situation vi ser i øjeblikket med overfyldte sengestuer og patienter på gangene

jeg går ud fra at spørgeren er enig med mig i at spørgeren har en vis andel i

regionerne har jo ansvaret for at der er den kapacitet der skal til men samtidig

en rolle her så der er mange der har har part i ansvaret ligesom der er mange der har del i løsningen hvis det her skal lykkes

er det afgørende at en svækket ældre der er syg skal være det sted hvor vedkommende har behov for at være og har man ikke behov for at være på sygehuset

plejes derhjemme i stedet for

og rigtige visitation der har vi ting

foran os med de nye fælles akutmodtagelser hvor et af

specialister i første omgang vil de blive bedre til at finde ud af om det her er en patient der skal indlægges eller er en patient der kan få pleje på det der hedder et lavere lavere plejeniveau

på de tre hundrede million kroner til kommunerne som er så afgørende

skal sørge for at der ikke er ældre medicinske patienter på sygehusene som kunne plejes derhjemme er et vigtigt initiativ et vigtigt skridt vi har taget det

så vil jeg sige som jeg også sagde i min besvarelse at det er et område hvor der kan gøres utrolig meget lokalt det her handler også om

set enig med ministeren i det der nu engang er et faktum nemlig at det er regionerne der har ansvaret for sygehusdriften og dermed også tilrettelæggelsen af kapaciteten

ikke noget nyt i det nye er

at det er er ministeren der har skiftet holdning og dermed i dag står og siger det stik modsatte

var holdningen hos socialdemokraterne og sf da man sad i opposition

jeg kan se at der var to partiledere fra s og sf blandt andet herre villy søvndal som skal vi sige det sådan var meget optaget af at det var vk regeringen og den daværende statsminister der skulle påtage sig det fulde ansvar for enhver økonomisk disposition ude i landets regioner blandt andet udtalte herre villy søvndal i folketingssalen

er ikke mit ansvar det er regionernes ansvar jeg vil sige til statsministeren det er for sølle

socialdemokraterne og socialistisk folkeparti der gik til valg på at kunne det hele herunder love at der ikke ville ligge patienter på gangene eller på overfyldte sengestuer derfor vil jeg blot spørge om ministeren i dag er villig til at tage sin egen medicin og dermed påtage sig det fulde ansvar for den situation der er ude på de aktuelle afdelinger i dag på landets sygehuse alt andet vil jo i hvert fald med herre villy søvndals egne ord

er villig til at gøre det som man tidligere mente at andre skulle påtage sig så vil man bruge samme målestok

man tidligere målte andre ud fra eller er man også på det her område blevet klogere og dermed gå tilbage til besvarelsen af det spørgsmål der var før og

måske engang er regionerne der har ansvaret

er et ansvar regeringen har men det er et ansvar vi deler med regionerne og så

er et spørgsmål om ledelsesmæssigt fokus jeg ved

at man på nordsjællands hospital har lavet en overbelægningsplan som man tog i brug i sidste uge

bare få timer efter at

før problemet med overbelægning også gør noget

vil vi være kommet rigtig langt

sygehusvæsen og vores sundhedsvæsen

vi har gang i med centralisering og specialisering og med et stigende antal ældre borgere fordi vi lever længere det er som bekendt en god nyhed

også andet end af sengepladser vi skal i høj grad have et sundhedsvæsen hvor vi bliver godt i stand til

i en hospitalsseng det afgørende for mig er at vi har den rette patient i den rette seng

rette tidspunkt og helst med den rette medicin i munden og det er altså langtfra altid at det

for den ældre medicinske patient og det er

gik jo ikke i folketingssalen og stillede sig op her om onsdagen

at der var én mand der havde det fulde ansvar det var den daværende statsminister hvis ikke han ville påtage sig ansvaret så var det med herre villy søvndals ord for sølle for sølle det

er det så også for sølle at den her regering ikke er villig til at lade sig måle efter samme målestok jeg er jo ikke uenig i de initiativer som ministeren nævner

en indsats der er behov for ude på landets medicinske afdelinger

at man havner i ministerkontoret

på en anden måde var det en fejl da herre villy søvndal og fru helle thorning schmidt stod her i folketingssalen og ville have den tidligere regering til at påtage sig det fulde ansvar for enhver disposition ude i landets regioner når nu ministeren i dag indrømmer

det bedste for den ældre medicinske patient og det bedste for den ældre medicinske patient der ikke har behov for sygehusbehandling er

en øget risiko for at få infektioner med sig hjem

kan det være lidt småfarligt at komme på sygehuset og derfor skal vi sørge for

da man skal stå ved og det skal man stå ved med åben pande uden at sige at det er regionernes skyld nu læste fru sophie løhde et citat højt fra en af parterne i debatten jeg

i den debat har sagt men jeg synes da at

påtage sig ansvaret for det der foregår jeg

er en diskussion der kommer til at fortsætte det en diskussion vi kommer til at have også i dette års økonomiforhandlinger med regioner og kommuner det vil det også blive året efter og året efter for det her er ikke et problem der kommer til at være løst en gang for

udvikling i vores sundhedsvæsen som hænger sammen med at vi lever længere vi bliver ældre

her kan man ikke bare stirre sig blind på antallet af sengepladser

til at vi bliver ved med at have de her debatter

er regionernes skyld at vi skal have de her debatter

et bæredygtigt sundhedsvæsen der hænger sammen

kunne sikre behandling af høj kvalitet til alle de mennesker der får brug for det om de så får brug for det i en hospitalsseng for det vil der også i fremtiden være folk der har brug for eller om de får brug for ekstra pleje og omsorg så de kan være i deres egen seng eller på en kommunal aflastningsplads

jeg vil sige at det er min vurdering at der er de tilstrækkelige vilkår for at regionerne kan løse opgaven og sikre den fornødne kapacitet og at det fremover i større omfang bør være undtagelsen

patienter på gangene som jeg også var inde på

er det min forventning at det samlede sundhedsvæsen det vil sige regionerne i samarbejde med kommunerne og

tre hundrede million kroner til kommunerne så de kan øge forebyggelsesarbejdet blandt andet med fokus på ældre borgere ja det er altså en indsats som regeringen har understøttet med en række

som vi fra regeringens side har givet til området er jo også en del af baggrunden for at vi ikke for nuværende forfølger et spor om

detailstyre belægningsprocenten det er med afsæt i de overordnede rammer og initiativer altså et regionalt og lokalt ansvar at forholde sig til det der hedder patientbelastning når vi snakker sundhedsplanlægningssprog at forholde sig til de ændringer i patientbelastning der er i løbet af året og sørge for at tilrettelægge kapaciteten ud fra behovet som sundhedsminister

naturligvis en helt klar forventning om at hele sundhedsvæsenet løbende har fokus på at forbedre forholdene

gælder der sådan en dobbelt standard

den her nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient

det er det man hiver frem som kronjuvelen

i betragtning at vi igennem en årrække har måttet høre på påstanden om at det var den tidligere vk regering som udsultede det danske

sundhedsvæsen så skruer vi tiden frem til i dag så har man fået regeringsansvaret og så har man lavet en historisk stram økonomiaftale med landets regioner hvor man lægger op til

færre penge til sundhedsområdet sammenlignet med

kunne gå til valg på at love at der ikke skulle ligge nogen patienter på gangene at overfyldte sengestuer

og man lovede også at sænke belægningsprocenten med en procentpoint

har man jo så valgt at løbe fra efterfølgende

ikke noget nyt i men jeg kunne godt tænke mig at vide hvorfor ministeren ikke længere mener eller i hvert fald ikke er villig til at binde sig op på at man vil sænke belægningsprocenten med en procentpoint

man tidligere mente var svaret på udfordringerne vil der komme flere penge

det er et område der var et tema da vi forhandlede økonomi sidste år med regionerne

for det stadig stigende antal ældre borgere vi kommer til at have her i landet jeg må sige

den sang der kommer fra fru sophie løhde

den længe mange gange i mange samråd mange gange i salen det er godt at høre

efterlyste vi i lang tid indsatser og handling i forhold til den ældre medicinske patient

nogle år tilbage blev udgivet en bog jeg mener at titlen var den glemte patient som handlede om den ældre medicinske patient og det manglende fokus der var på den patientgruppe og

det stærke fokus der var på andre også vigtige patientgrupper som kræft og hjertepatienter

som om det ikke er et emne der har optaget sf

er det et fortegnet billede at den her regering nu har overtaget den handlingsplan for den ældre medicinske patient som man tidligere kritiserede jeg er jo glad for at man nu anerkender

et rigtig godt udgangspunkt for at styrke indsatsen for den ældre medicinske patient er det et fortegnet billede at den her regering nu indgår en økonomiaftale med landets regioner hvor man for første gang afsætter markant færre penge til sundhedsvæsenet end det man har oplevet tidligere år

undskylde at der er nogle af os der kan huske

blot derfor jeg helt stilfærdigt spørger når man tidligere mente at det var en god idé at sænke belægningsprocenten med en procentpoint procentpoint per år er det så en målsætning man vil binde sig til vil ministeren garantere at den her regering har sænket belægningsprocenten med en procentpoint

på den måde at vi skal detailstyre det fra centralt plan jeg må sige at jeg jo er glad hvis det jeg hører i dag er at venstres sundhedsordfører synes at regeringen fører en god og fornuftig sundhedspolitik

også betyde at de nulvækstplaner venstre har

sundhedsområdet hvis regeringsmagten skifter eller eller hvad det kunne lyst til at spørge sundhedsordføreren tilbage om jeg vil sige at vi står i en krisetid vi står med en demografisk udvikling

stadig flere kronikere stadig flere med flere kroniske sygdomme vi står med nogle kæmpestore udfordringer

set godt at alle danskere forstår behovet for at gennemgå hver en krone vi bruger i sundhedsvæsenet så vi sikrer at den rette patient ligger i den rette seng på rette tid primært for patientens skyld men også fordi det er for dyrt for os som samfund hvis der ligger ældre patienter på sygehusene som kunne

ministeren slår nu fast at det løfte man

om at sænke belægningsprocenten med en procentpoint per år er skrottet er annulleret og

berolige ministeren med at der inden for verdens største offentlige sektor også fremadrettet vil være råd til og plads til at prioritere et stærkt sundhedsvæsen

evig eneste år og det er vi også parat til at vise fremadrettet

at sundhedsområdet har en langt mere prominent plads end den

spole tilbage til den debat som var omtalt i sidste runde for ministeren nævnte at ministeren ikke var klar over hvad de andre parter havde udtalt

som også skulle kommentere det her med at der var nogle problemer hun siger så

ikke ord og snak om hvem der har ansvaret

vælger at afsætte færre penge til det område som man mente havde behov for flere penge og derfor vil jeg blot spørge ministeren om man så i dag fra regeringens side vil

fremadrettet vil blive prioriteret

venstre nu også holdt regnskab med alle de ufinansierede løfter de kom med på sundhedsområdet det kunne han bekræfte

at spørgeren synes at sundhedsafsnittet i venstres finanslovforslag er mere prominent eller hvad det var for et ord spørgeren brugte end vores men som jeg husker det

den konkrete finansiering

sundhedsvæsen står over for samtidig

er jo faktisk nogle meget store muligheder

den teknologiske udvikling for telemedicin regeringen lavede en telemedicinsk handleplan i august og vi skal til at rulle

forslag ud stort i hele landet nu

eksempel telepsykiatri hvor erfaringer fra udlandet viser at man med den samme kapacitet altså den samme mængde uddannede psykiatere

op til fire gange så mange patienter med moderat angst og depression som man kan

i forhold til at vi også fremover kan udvikle og forbedre vores sundhedsvæsen selv om finanserne ser ud som de gør selv om sygdomsbilledet ser ud som det gør demografien og så videre

miljøregulering og konkurrenceevne

fremskridt på det grønne område samtidig med at man passer på virksomhedernes konkurrenceevne ja måske endda ligefrem forbedrer den men

til regeringens konkurrenceevnepakke

den bliver fremlagt og sige hvad der kommer til at være i regeringens konkurrenceevnepakke

vedrører reguleringen på landbrugsområdet

har regeringen nedsat en natur og landbrugskommission som har det samme dobbelte formål

en gang at sikre et robust og konkurrencedygtigt landbrugserhverv

en stærk robust og spændende natur i danmark det er opgaven og natur

men det ville nu undre mig hvis ministeren forvejen vidste at det er en helt gængs opfattelse at gode og solide regler på miljøområdet godt kan gå hånd i hånd med erhvervsvækst

at bruge den nye viden der er til rådighed for at sikre at det regelsæt vi

også tager højde for de vækstmuligheder som vi har brug for

råd til det velfærdssamfund vi alle sammen ønsker i danmark derfor var mit spørgsmål sådan set ikke for

for måske også at inspirere

den konkurrenceevnepakke som man nu tilsyneladende har brugt nogle uger på at forberede

at man gennemfører reformer og at man øger arbejdsudbud

indeholde nogle elementer der betød at man kiggede på miljøreglerne kiggede på vores reguleringsform

er tilpas i forhold til den målsætning vi har om både at have erhvervsvækst og en god og sund natur

jo fordi det er et af de områder hvor vi ved at der i fremtiden vil blive behov for flere fødevarer efterhånden som verdens befolkning vokser er der et stigende behov for fødevarer og i danmark er vi fantastiske til at levere gode og sunde fødevarer det kræver bare at der er bedre muligheder for at lave den udvikling og den fornyelse af landbruget

nogle områder her som jeg håber ministeren vil tage med

måske lød en lille smule overrasket over at venstre godt kunne se at miljøregulering

venstres miljøordfører for ikke mange måneder siden udtalte at fem og tyve års miljøpolitik stort set var spildt

er jo et interessant synspunkt at høre

så er det selvfølgelig lidt mærkeligt at høre fra venstre at de sidste fem og tyve års miljøpolitik er spildt men

på plads i dag at venstre ikke mener der nødvendigvis er nogen konflikt mellem miljøregulering og god konkurrenceevne for

jo klart at vi står over for en meget stor udfordring i forhold til

producere også i fremtiden samtidig med at vi også har nogle meget

natur og landbrugskommissionen

med så stor en opgave som vi skal løse her

stilles for at inspirere og det her er faktisk

har stillet for at være med til at inspirere

kigges på det bureaukrati og bøvl og det regelsæt der ligger omkring miljøreguleringen der er

skisma mellem at have en god sund miljøregulering og have vækst i erhvervslivet de to ting kan langt hen ad vejen være forudsætninger for hinanden men jeg synes bare at ministeren godt må komme lidt mere frem på banen for at åbne op for om man er blevet inspireret nu sagde ministeren så pænt i starten at man ikke kunne sige noget om en pakke der kommer senere hen jeg har alligevel da jeg

dagens aviser igennem kunnet se flere af ministerens kollegaer åbne op for hvilke tanker

har gjort sig på andre områder i det der bliver samlet til den store konkurrenceevnepakke

forhåbentlig kommer til at se fra regeringens side derfor kunne ministeren ikke bare tilkendegive hvorvidt man er inspireret af det forslag som jeg stiller om at lade mere smidige miljøregler og

i de forhandlinger vi forhåbentlig snart kommer til

ministerens kollegaer både uddannelsesministeren og beskæftigelsesministeren er jo begyndt at åbne op for hvad det er for tanker der ligger på forskellige reformområder og

på om der også kom noget på miljøreguleringsområdet jeg tror helt sikkert

lave gode forslag som vil kunne hjælpe til at skabe de arbejdspladser danskerne har så meget behov for

på landbrugsområdet men det gælder så sandelig også på en lang række andre områder hvor jeg tror

at vi i danmark kan blive inspireret af andre gode lande der har gode rammer

nabotjek i forhold til at

gratis til rådighed for ministeren og for regeringen det er sådan i politik at man ikke skal være ked af hvis ens

så vil ministeren ikke godt blive inspireret

at vente med at fremlægge den til vi lægger den frem

hvad der er i den pakke statsministeren har opfordret alle sine ministre til at tænke med

er i tråd med det tidligere spørgsmål

landbrugskommission som skal bidrage til en dobbelt løsning både at sikre et konkurrencedygtigt erhverv

skal udvikles en regulering som i højere grad baseres på friere rammer for tilrettelæggelse af produktionen med fokus på krav til emissioner udledninger og påvirkninger af omgivelserne

kunne tyde på at natur og landbrugskommissionen er på vej i retning af

regulering hvor man regulerer anlægget ved en emissionsgrænse for ammoniak lugt støj og så videre men igen kan man sige at vi bliver nødt til at

arbejde et helt år med et område der kræver en enorm grundighed og som kræver at

derfor vil jeg sige lad os nu lige vente på hvad natur og landbrugskommissionen

sine konkrete anbefalinger til regeringen primo to tusind og tretten

fantastisk dejligt ord det kan dække over alt fra den anden januar og

primo to tusind og tretten og jeg håbede sådan set at ministeren

men jeg respekterer naturligvis hvis ministeren mener at

den indstilling at hvis der er en god idé og vi ved at den kan virke

det vil være med til at sikre nogle klarere regler og fordi vi kan se at der er et behov for at styrke jobskabelsen i både

landbruget og følgeindustrien derfor kunne man komme længere hvis man allerede nu greb de gode ideer der

men hvis ministeren er indstillet

og landbrugskommissionen kommer med med sit og man ikke vil forgribe sig på

så vil jeg bare spørge ministeren

de hidtidige regler med emissionslofter vil regeringen så følge

bare i respekt for en masse mennesker der sidder og arbejder at

tidligere kommet anbefalinger blandt andet om at lave nogle anmeldeordninger derfor har jeg også lavet seks nye anmeldeordninger på husdyrreguleringsområdet

som en tidligere regering fik lavet på husdyrområdet

jeg tror godt at man kan regulere landbruget mere intelligent

skal selvfølgelig tænkes ordentligt igennem og man skal sikre sig at vi også får det ud af det i den anden ende at der også kommer både renere vand og renere luft

min intention er tage meget positivt imod dem

og derfor prøver jeg igen ministeren sagde at hun ville være positiv og at

erstatte den hidtidige regulering med emissionslofter vil

vanskelig og nogle gange kræver at man lige tænker sig om en ekstra gang så man ikke får gentaget

det er fair nok at sige at jeg er meget positiv over for intentionen

naturen og miljøet frem for at detailregulere nogle processer og det har jeg sagt adskillige gange lige fra jeg blev minister jeg tror også det kan være at det har inspireret nogle af medlemmerne af natur

så det er egentlig ikke nogen store hemmelighed vi står og

vi skal sikre at man styringsmæssigt kan

jeg har ansvaret for naturen derude for vandet for luften og derfor skal

deles om hvordan vi har påvirket natur og luft

øjeblik siden roste ministeren disse kloge mennesker

til et eller andet tidspunkt primo to tusind

erstatte det med emissionslofter

som dog har temmelig meget konsekvens for luften vandet naturen derude så af almindelig respekt for kommissionen

på hvad den kommer med jeg vil selvfølgelig være meget meget velvilligt indstillet over for hvad en kommission der arbejder på vores kommissorium

og så vil vi jo tænke tingene godt igennem så vi ikke når vi skal lave et setup som måske nærmest vender tingene på hovedet gør det på den forkerte måde vi skal